socialministeren lovforslag nummer l en hundrede og syv og tredive

forum men sagen er løbende blevet forhandlet i fortrolighed

fængsling i to tusind og elleve har skiftende danske udenrigsministre arbejdet aktivt på at finde en humanitær løsning

som indebærer at den dansk bahrainske statsborger kan løslades

den linje har jeg fortsat arbejdet foregår både på politisk og diplomatisk niveau i form af kontakter med bahrain

nogle fortrolighedsoplysninger men når ministeren snakker

op og den bilaterale dialog som vi har med bahrain foregår jo

af hensyn til mulighederne for at finde en en løsning jeg havde selv i februar to tusind og atten en samtale med bahrains udenrigsminister hvor jeg også tog sagen op

samtalen blev i juni fulgt op af et brev underskrevet i fællesskab med det svenske udenrigsministerium

også sige at vi har taget sagen og de spørgsmål der bliver rejst her her op adskillige gange også ved samlinger i fns menneskerettighedsråd

forbindelse med eus løbende dialog med bahrain om menneskerettigheder der arbejdes aktivt for at sagen

i hvert fald ved man jo at saudi arabien slog den opstand og de demonstrationer der var i forbindelse med det arabiske forår i

saudi arabien og det der sker i forhold til drabet på journalisten

i hvert fald for mig på nuværende tidspunkt er at

for at vi spiller kortene på den rigtigste måde af hensyn til ham

af vores nordiske lande i fængsel i bahrain og foregår der et samarbejde altså ikke kun på eu plan men også i

til de andre nordiske lande i forhold til statsborgere der sidder fængslet

og demokratisk samfund og det gælder jo uanset om man

jeg er sådan set af den opfattelse at man særlig bør holde sig det for øje når man ikke er enig med dem der ønsker at benytte retten til at forsamles eller ytre sig og

derfor må det også være sådan at politiet hvis det er nødvendigt skal bruge ressourcer på at

demonstranters ret til at ytre sig og forsamles det er ikke bare noget jeg finder på retten til at forsamle sig og ytre sig følger af grundloven og den europæiske menneskerettighedskonvention i tråd med grundloven fastslår politiloven som overordnet regel at det er politiets opgave at beskytte borgernes ret til at forsamle sig politiet er med andre ord forpligtet til at værne om den grundlovssikrede forsamlingsfrihed så følger det også af grundloven at man kan anvise alternative ruter eller helt forbyde forsamlinger når der er begrundet fare for den offentlige fred den offentlige orden eller fare for enkeltpersoners

med andre ord har politiet mulighed for konkret begrundet

at fastsætte nogle vilkår for afholdelse af sådanne arrangementer men generelt ja jeg mener som sagt at vi skal sikre at borgere i danmark har mulighed for at forsamle sig og ytre sig når det er sagt forstår jeg faktisk udmærket godt at spørgeren har rejst det her spørgsmål

men men det må nu engang være sådan at

politiet træder til når det er nødvendigt for at sikre både de grundlæggende rettigheder

hvis der er noget venstrefløjen og arbejderbevægelsen har gjort brug af gennem

men er der tale om forsamlingsfrihed her

det jeg prøver at rejse det er én mand der går ud det er det jeg prøver at bede ministeren

en enkelt person går ud i et område og råber fornærmelser og provokationer direkte ind i ansigtet på andre mennesker

for de kommer til at optræde som statister i rasmus paludans groteske cirkus hvis det bare var en demonstration hvor han kunne møde op med et vist antal mennesker en gang imellem så vil

så skal der beskyttelse til men vi kan se nu at han har planlagt en helt turné

det er fyrre nye videohappenings til youtube det er det eneste

flere følgere på youtube han skal tale til det grimmeste i mennesker og

få børn og unge til at hoppe med på den

jeg synes at der må vi skelne imellem om der er tale om forsamlingsfrihed demonstrationsret ytringsfrihed hvilket selvfølgelig fuldstændig klokkerent skal skal forsvares og så til rene videohappenings hvor

politiet til at optræde i sine videoer han planlægger efter det

det er jo en bevidst strategi og jeg synes at politiet

men derfor er der stadig væk en generel adgang til at skulle afværge fare efter politiloven og stadig væk en beskyttelse det er jo bare sådan

provokere men det ændrer jo ikke på

sige at hvis folk går op og siger det de vil at så kan vi tillade at folk eventuelt bliver overfaldet og i sidste

eller løbesedler han kan skrive læserbreve og han kan optræde på tv

indtænker politiets knappe ressourcer i at lave en scene omkring

jeg vil meget gerne hvis der bliver stillet et skriftligt spørgsmål

jeg har nok svært ved lige at pege på om der er nogle muligheder for at kunne sige det er din egen sag vi kan ikke beskytte dig det det tror

vi må se hvad det er og så skal han jo beskyttes

man så kan se at han lægger en fuldstændig nøje koreograferet slagplan for hvordan han bruger politiet

der skulle kunne gøre at politiet ville kunne

hvis man ved at der er fare for en person skal man tage sig af det jeg kunne ønske mig at alle holdt op med at interessere sig for det for det er jo kun

eller forbyde forsamlinger når der er begrundet fare for den offentlige orden eller fred

for at fastsætte nogle vilkår for forsamlinger i det offentlige rum

skal politiet som et væsentligt hensyn lægge vægt på om forsamlingen kan opfylde sit formål

det betyder for at sætte det lidt på spidsen at man jo ikke kan foreslå en mark på vestsjælland som

det skal jeg i hvert fald ikke

det skal gå fuldstændig efter reglerne og efter bogen men men som sagt hvis der er

en demonstration et bestemt sted kan man ikke bare sige at nu flytter vi det et helt

for det er jo det samme vi er rundt om

den her happening men jeg må også bare sige at

sat sammen og jeg kan jo heller ikke stå på mål for

men at det er unødvendige provokationer tror

han kan skrive pamfletter han kan optræde det ene eller det andet sted

man kynisk og nøjagtigt indtænker politistyrken i en koreograferet teaterforestilling hvor det ikke har noget at

med forsamlingsfrihed for det er kun ham selv der er der

en anden lille ynkelig type ved siden af der står og filmer det

muligt at man konkret tager stilling til det og siger

hen demonstrationen et andet sted altså skal det lige være inde i hjertet af vollsmose skal det lige være inde i hjertet af nogle af de udsatte boligområder

få anvist en demonstrationsplads et andet sted

en mand stiller sig op og bare råber fornærmelser

stedet for skulle tage og moone ad ham mens de synger den der

en vis let stemning omkring ham i stedet for det der med at blive så arrig at man kaster ting efter

heller ikke man skal men men det her spørgsmål går på det

det kunne være en udmærket idé at han fik den nærmeste pløjemark

at hvis rasmus paludan bliver generet i sit arbejdsliv eller i sit privatliv når han går nede i byen eller på café så har han helt klart krav på beskyttelse

det det har han man når man laver de her koreograferede provokationer

synes jeg han strækker vores forståelse ud over det der var meningen med

set enig med spørgeren i for enhver kan se at de der demonstrationer eller meningstilkendegivelser jo er sat op for at det skal give reaktioner med politistyrke

ønske at

skal gives et påbud om at man skal være et andet sted

skal man tage hensyn til og lægge vægt på om forsamlingen så kan opfylde sit formål det vil sige man demonstrerer mod en bestemt ting et bestemt sted

opfylde formålet det svarer til at hvis politiet forud for en demonstration mod en ambassade afspærrer et område så skal det ske under hensyntagen til demonstrationens

give sig til kende

vi synes bare de bliver brugt på en helt vild måde

køre ud i udsatte boligområder for at fornærme folk

måske fem og tyve der vælger at stille sig op foran rockerborge og kalde de her bandemedlemmer et eller andet grimt

der må jo være en eller anden kant

helt grotesk og jeg vil vædde på at han også elsker den meningsudveksling vi står og har her og jeg vil sådan

bare gik forbi og han stod der for sig selv og råbte højt det kunne

komme dertil men jeg kan bare ikke finde hjemmel til at sige at så må han bare passe sig selv og at vi ikke skal beskytte ham det

lige kan gå ned i og kan nå at undersøge men jeg vil gerne undersøge

skatteborgernes ressourcer skal være til nar

i fællesskab lægger afstand både til den slags

gøre det på for

der er for mange børn i institutionerne der går rundt og følger rasmus paludan og laver de her vanvittige lege

i det her sorte univers som rasmus paludan

tage afstand fra men

en situation hvor jeg bare kan sige eller det er

skal i ikke bruge ressourcer på

vil tage for at sikre at voldsramte får hjælp jævnfør artiklen kvindekrisecentre i pladsmangel mange voldsramte afvises

stod jeg og svarede på et tilsvarende spørgsmål om pladsmangel

og det var jo på baggrund af tal fra socialstyrelsens årsstatistik på området fra to tusind og seksten som viste en stigende efterspørgsel på pladser på landets krisecentre i september sidste år offentliggjorde

så tallene fra to tusind og sytten og her

fra socialstyrelsen et ret markant fald i efterspørgslen efter pladser på krisecentre og tilsvarende ser vi altså også et ret markant fald i hvor ofte

de nyeste tal fra socialstyrelsen viser altså således at kvindekrisecentrene ved otte og fyrre procent af henvendelserne om plads på krisecenteret må meddele at der ikke er en ledig plads det svarer til cirka

ved hele en og tres procent af henvendelserne svarende til cirka

hundrede henvendelser så udviklingen går jo altså den rigtige vej med færre afvisninger ved henvendelse om en ledig plads samtidig med at der også løbende etableres nye pladser men tallene viser jo så også at vi altså ikke er i mål endnu udfordringerne med pladsmangel gælder primært i hovedstadsområdet hvor den gennemsnitlige belægningsprocent jo er højere end i resten af landet på grund

i resten af landet så der er altså fortsat behov for at se på hvordan indsatsen på krisecentrene bedre kan dække

også gerne understrege vigtigheden af at indsatsen mod vold i nære relationer også er andet end bare ophold på krisecentre og det er jo lige præcis også derfor

med den seneste satspuljeaftale afsatte midler til at løfte den ambulante indsats på området med tilbud i regi af blandt andet

har det så været fremme igen i december måned

hvor blandt andet også danner har været ude

med pladser og det er jo også kan man sige primært hovedstadsområdet der er udfordret men altså når vi ser sådan

pladsmangel og at mange voldsramte afvises

hvordan sikrer vi at voldsramte får den rette hjælp såfremt der ikke er en plads

og det vil jeg godt have ministerens

valide tal jeg ved godt vi har lavet lavet meget på området men når det stadig væk dukker op i pressen og vi hører på kvindekrisecentrene i hovedstadsområdet at der der virkelig er nogle udfordringer hvordan kan vi så

den nye registerbaserede kvindekrisecenterstatistik den elektroniske pladsoversigt

det betyder at vi kan følge udviklingen på området som vi faktisk ikke har kunnet før og det betyder at vi nu har registerdata

hvor mange der er indskrevet hvor mange der måtte blive afvist og bare fordi man bliver afvist betyder det ikke

at man ikke kommer på et kvindekrisecenter for det kan man

om uddannelse og beskæftigelse og sundhed også fra nu af

en helt anden viden fremadrettet

i og det er også derfor jeg siger at vi stadig væk ikke

kan det altså også være rigtig godt at komme væk

det er rigtig vigtigt at være i nærområdet men for nogen kan det være rigtig vigtigt

helt andet sted hen i landet og det skal vi selvfølgelig have blik for når

løbende opretter pladser som vi altså senest har gjort sidste år hvor vi

jeg synes jo det er bekymrende hvis der er nogle

få den rette hjælp på

ikke er pladser nok ofte

involveret og derfor er det jo vigtigt at vi sikrer indsatsen

ind til om vi så kommer til at mangle

viden jeg ved godt er andre statistikker

jo give os et rigtig godt overblik i forhold

her uddybende undersøgelse en gang hvert anden år som kan give os

end det vi har haft indtil nu

en række af de samme data flere forskellige steder fra

altså så vil være hvert anden år og så har vi

omkring kommunerne ja kommunerne har jo lige præcis en forsyningsforpligtelse hvor det altså er deres ansvar at sikre at der er

til syvende og sidst jeg kan se at tiden er ved at

det vigtigt at der også er både pladser på kvindekrisecentrene men også

de ambulante tilbud en erkendelse af at det er forskellige behov man kommer med der kan være nogle kvinder som har behov for at komme helt væk

være på et kvindekrisecenter i en kortere eller længere periode og så kan der være nogle som har behov for de ambulante tilbud som jo i hvert fald

om ministeren mener at der er behov for flere pladser i hovedstadsområdet den del

kommer til at mangle den statistik

er en plads og året før var det en og tres procent så er der en særlig hovedstadsproblematik jeg afviser ikke

at det kan være relevant at finde flere pladser men jeg må også bare advare imod at man sådan isolerer

kun komme på et kvindekrisecenter i hovedstaden

danner og de andre fantastiske organisationer som står i spidsen for vores kvindekrisecentre blandt andet her i hovedstadsområdet

har de briller på jeg opfatter egentlig

blikket for at at kigge på

hele landet og se på kvindernes individuelle behov

at det kan være rigtig rigtig forskelligt hvad man har brug for at når man har været

er herre søren egge rasmussen fra enhedslisten de rød grønne han vil læse sit spørgsmål

er det korrekt at energi forsynings og klimaministeriet den tredivete oktober to tusind og atten på forhånd blev orienteret om konklusionerne i klimarådets seneste rapport og at regeringen dermed kendte til rapportens kritiske indhold angående regeringens manglende klimaindsats inden regeringens ansættelsesudvalg den trettende november to tusind og atten vedtog at udskifte klimarådets formand og har ministeren inden den trettende november to tusind og atten fået oplysninger om indholdet

ministeren kan når en formand har siddet i fire år udpege en ny formand for fire år eller genudpege den siddende formand en gang det er to helt sidestillede optioner til trods for at loven som oppositionen

selv har lavet er blevet fulgt til punkt og prikke bliver der lavet alle mulige

hvorfor regeringen har valgt en givet kandidat en af de mere underholdende spekulationer går på en sammenhæng mellem den seneste statusrapport fra klimarådet og valget af formand det kan jeg helt og aldeles afvise den sammenhæng har ikke eksisteret rapporten havde ingen indflydelse på

det er korrekt at der blev afholdt et møde den tredivete oktober to tusind og atten mellem ministeriets embedsmænd og klimarådets sekretariat om de faglige analyser i den ufærdige rapport det er helt almindelig praksis at der sker en faglig drøftelse i forbindelse med udarbejdelsen af klimarådets rapporter som et bidrag til faglig kvalitetssikring af sekretariatets arbejde det kan jeg forstå også har været tilfældet her det var ikke et møde eller en drøftelse jeg blev orienteret om det er der ikke noget usædvanligt i når det drejer sig om en faglig drøftelse af en rapport der ikke er færdig jeg modtog først rapporten den tyvende november det vil sige efter at beslutningen om udpegning af en ny formand var truffet så jeg må sige at der for tiden foregår en stærk overdramatisering af udpegningen af en ny formand for klimarådet men der er jo som bekendt også

vi har konstateret at regeringen har flyttet det miljøøkonomiske råd til horsens hvilket har svækket rådet idet medarbejderne i høj grad ikke har ønsket at flytte fra københavn til horsens

at venstre har ønsket at flytte klimarådet til vestjylland hvilket heldigvis ikke er sket men regeringen har så valgt at fyre klimarådets formand

meget tydeligt at vi med de voksende klimaproblemer har hårdt brug for gode råd og for løsninger på de her stigende klimaproblemer når vi oplever kraftige fald

oplever at der kommer datacentre med et stort energiforbrug til danmark

kan give os gode råd i en situation som ikke bare er som den var

det lys at vi tager de ting omkring det miljøøkonomiske råds flytning

set som politikere brug for opdaterede gode råd

haft en formand som har udført sit hverv godt jeg har ikke kunnet

at der fra venstres side har været en god og saglig kritik af at klimarådets formand ikke løste opgaven godt

det jo noget mærkeligt at at opleve at han blev fyret i ministerens svar kom det

ministeren ikke blev orienteret før den tyvende november jeg synes godt nok det er mærkeligt at man har et ministerium som får oplysninger den tredivete oktober af regeringens rådgivere og

hvis det er sådan at vigtige rapporter som bliver forelagt ministeriet

kan ministeren ikke se at det er temmelig underligt

regeringens egne rådgivere kommer med råd

en rapport som var på vej

tidligere rapporter fra klimarådet

klimarådet og med de mennesker som sidder med arbejdet med at udfærdige rapporter således at

det er helt naturligt at jeg først får kendskab til rapporten når den er endelig og er kvalitetssikret og når der er givet grønt lys

at ministeren var ordentligt klædt på til de processer der kører og ikke bare sådan fik oplysningerne i sidste øjeblik så jeg undrer mig meget over at vigtige oplysninger fra klimarådet om en godt nok foreløbig rapport men jo med

som er stærkt regeringskritisk og hvor det ville være helt naturligt jo at en minister

modtage delkonklusioner og halvfærdige rapporter for mig er det helt afgørende at vi får en rapport som er i top med hensyn til kvaliteten

således at den er så stærkt fagligt funderet som overhovedet muligt

jeg også blevet oplyst om at der løbende hen over året også i forbindelse med udarbejdelsen af rapporter

er drøftelser mellem embedsmændene både i klimarådet

at man i et ministerium ikke har en praksis sådan at man når der er væsentlige rapporter fra regeringens egne rådgivere på vej

bliver orienteret om at nu kommer der en kritisk rapport lige om et øjeblik

men det er også vigtigt for mig

er kvalitetssikrede og at man har fået luget ud i eventuelle misforståelser

rigtig godt samarbejde mellem ansatte i klimarådet og ansatte

i i ministeriet om at sikre kvaliteten og at eventuelle spørgsmål af faglig karakter

bliver ryddet af vejen inden klimarådet kommer med sin endelige rapport for mig som minister ville det være helt forkert at forholde mig til en rapport som ikke er færdig og som på en række områder står ufærdig for mig er det afgørende at det jeg forholder mig til

tempoet i den grønne omstilling tværtimod energiaftalen betyder at drivhusgasudledningerne i to tusind og tredive

mindre end uden en aftale til sammenligning forventede man af energiaftalen fra to tusind og tolv en samlet klimaeffekt på cirka elleve million

der kan skære to og tredive

det nationale reduktionsbehov på to og tredive til syv og tredive million

så set i forhold til den forventede udvikling er effekten af energiaftalen og klimaudspillet fra to tusind og atten større end effekterne af energiaftalen

det er at sætte tempoet

er væk i energisektoren vi står nu over for en svær omstilling af transport og landbrugssektoren her er de gode klimaløsninger endnu dyrere eller ikke færdigudviklet derfor kan vi se at reduktionskurven frem mod to tusind og tredive falder langsommere end hidtil men regeringen tager alligevel udfordringen op på en måde som ingen anden regering tidligere har gjort regeringen har i sit

andet fokus på transportsektoren en sektor hvor udledningerne

er gået én vej og det er opad regeringens målsætning om stop for salg af nye benzin og dieselbiler fra to tusind og tredive vender denne udvikling allerede frem mod to tusind og tredive reduceres udledningerne fra personbiler og på sigt vil de forsvinde helt heller ikke her sænker regeringen altså tempoet

derfor giver det heller ikke mening at sammenligne udviklingen frem mod to tusind og tyve med perioden frem mod to tusind og tredive vi har lagt faste stock takes ind for klimaindsatsen frem mod to tusind og tredive

vil sætte yderligere midler af klimaindsatsen

ikke rigtig høre i ministerens svar her

at ministeren tog afstand fra at ordet volapyk i forhold

kritik af regeringens reducerede tempo i den grønne omstilling man må

de grafer som klimarådet er kommet frem med at tempoet

vi kan se her i ministerens pressemeddelelse at overskriften er lad os få klimadebatten tilbage på rette spor altså jeg synes jo at det er klimaindsatsen det er klimapolitikken som vi skal have tilbage på rette spor

forhandle hele pakken men hvor man er startet med en forhandling omkring elbildelen

statsministeren luftede i sin åbningstale her i folketinget om at der

så kommer til nogle forhandlinger hvor man måske kan sikre tusind elbiler at det er så uambitiøst at det

pinligt for regeringen synes jeg

når regeringen ligesom modtager en en rapport fra klimarådet og så

set har har brug for at øge vores vores omstilling med

hvor også enhedslisten er aftalepartner men der hvor jeg bruger ordet volapyk er i forhold til klimarådets konklusioner om at regeringen sænker tempoet i den grønne omstilling det mener jeg

man ser på energiaftalen som også enhedslisten er en del af

frem mod to tusind og tredive

så er der reduktioner der på cirka samme niveau nemlig mellem ti og

som yderligere lægger op til reduktioner på mellem syv og tyve og to og tredive million

frem mod to tusind og tredive samtidig

også at vi gør det her to år før vi går i gang med den periode altså

at der selvfølgelig også løbende frem mod to tusind og tredive kommer yderligere tiltag det ligger som en del af regeringens klimaudspil at både i

klimaudspil vil medføre så er det jo en alvorlig kritik der kommer fra klimarådet altså af at det langtfra er tilstrækkeligt

kom der heldigvis via forhandlinger tre havvindmølleparker i stedet for en som var regeringens udspil så det medfører

udfasningen af nye benzin og dieselbiler

markant aftryk der dér er sat så er det rigtigt at der

kroner til forskning i at finde ud af hvordan

løse den opgave der ligger i forhold til til landbrugsområdet hvor der jo er store udfordringer

væsentlig del af energiafgrøder i form af pil og poppel på en del af vores landbrugsarealer det det gode råd blev overhovedet ikke modtaget det blev

ikke diskuteret det kom ikke til nogen seriøs debat kan ministeren ikke se at det er et problem at vi har et klimaråd som faktisk

til problemstillinger og kommer med løsninger

midler og metoder der skal til for at tage hånd om den opgave der ligger i forhold til at reducere udledningerne fra

det afgørende for os for regeringen at vi får det her analyseret

nogle penge på at forske og udvikle herunder også at lave partnerskaber med landbruget om at finde de rigtige

om at udpege en ny formand for klimarådet var taget inden vi fik klimarådets seneste rapport og beslutningen var tilgået peter birch sørensen inden han fremlagde klimarådets seneste rapport der er således heller ikke hold i de gentagne beskyldninger om at birch sørensen skulle være politisk fyret på baggrund af denne rapport når det senere via aktindsigt har vist sig at hovedindholdet af rapporten var kendt inden regeringen traf beslutning om at udskifte

min rolle var derfor at udpege klimarådets formand for den næste fire årsperiode præcis som klimaloven foreskriver spørgerens parti har selv været med til at udforme og vedtage loven en lov hvoraf det fremgår at når en formand har siddet i fire år skal ministeren udpege en ny formand for fire år eller genudpege den siddende formand en gang det er to sidestillede optioner nu mener oppositionen altså at den ene option

ikke er en option

og ikke polemisk belejligt

jeg kan også fuldstændig afvise de spekulationer der har været om at der skulle være en sammenhæng mellem rådets seneste rapport og regeringens valg af formand det er korrekt at der blev afholdt et møde den tredivete oktober to tusind og atten mellem ministeriets embedsmænd og klimarådets sekretariat om de faglige analyser i den ufærdige rapport det er almindelig praksis at der sker en faglig drøftelse i forbindelse med udarbejdelsen af klimarådets rapporter som et bidrag til den faglige kvalitetssikring af sekretariatets arbejde

forstå også har været tilfældet her det var ikke et møde eller en drøftelse jeg blev orienteret om

heller ikke noget usædvanligt i når det drejer sig om en faglig drøftelse af en rapport der ikke er færdig så jeg må sige at for tiden foregår der jo stærk overdramatisering af udpegningen af en ny formand for klimarådet men der er jo som jeg sagde lige før det at vi

vi selvfølgelig også interesserede i at komme til bunds i hvad det er der er baggrunden for regeringens beslutninger men lad mig stille et helt konkret spørgsmål

siger ministeren at han ikke var orienteret om den drøftelse der

var regeringens ministre ikke vidende om den hovedkonklusion ud fra klimarådets rapport da man traf beslutningen om

embedsmænd fra klimarådet var som jeg sagde under den forrige

har vi afventet den endelige rapport og ikke forholdt os til eventuelle delkonklusioner og dele

ikke vidende om den hovedkonklusion at klimarådet ville sige at man sænkede tempoet i den grønne omstilling var regeringens ministre ikke vidende om det da man

valgt at vente med at forholde mig til indtil der ligger en færdig

kan ministeren afvise at de kontroverser der

der arbejdes på klimarådet er uafhængigt

at komme med eventuelle delkonklusioner inden der

når der på det pågældende tidspunkt faktisk var et flertal i folketinget bag netop dette

opfyldelse af nationale klimamålsætninger

klimamålsætning på fyrre procent i to tusind og tyve ikke længere flertal i folketinget derfor var aftalen ikke længere gældende partierne der der bakkede op om fyrre procentsmålsætningen fremsatte jo faktisk et beslutningsforslag som ikke blev vedtaget

bare konstatere at danmark ikke havde en national klimamålsætning på fyrre procent jeg kritiserede på et møde i to tusind og femten at klimarådet havde valgt at fokusere på fyrre procentsmålet og regne på omkostningerne ved at nå det mål som altså var en tidligere regerings mål

der skal være plads til at mene men jeg kan forsikre spørgeren om at der på intet tidspunkt er udøvet politisk pres

til ikke at kritisere regeringens politik det bliver jo også lidt meningsløst hvis der ikke må være en dialog og også gerne uenigheder mellem rådgiverne og dem der rådgives klimarådet er og bliver uafhængigt klimarådet vælger selv sine anbefalinger og skal sige hvad klimarådet mener de vinkler der har været i pressen om politisk pres på rådet fra regeringen er ganske enkelt ikke korrekte det er pure

at han ikke fik den seneste rapport før den var endelig og at sådan skal det også være

spørge ministeren hvordan det harmonerer med at ministeren her jo selv har fortalt at man inden der var en endelig rapport

er det så fordi ministeren har ændret praksis og at det først var sidste år man begyndte på ikke at ville se rapporterne før de var endelige eller hvad er baggrunden for at man i to tusind og femten

at påvirke noget man i to tusind og atten påstår man

før det var endeligt det er det første spørgsmål det andet spørgsmål går på om ministeren kan bekræfte

at der var et flertal som støttede

procentsmålsætningen også efter valget det er rigtigt at regeringen ikke længere havde den målsætning men der var stadig væk et flertal hvis man antager at alternativet ville støtte op om en klimamålsætning hvad man jo må antage så siger ministeren at beslutningsforslaget ikke var blevet vedtaget på det her tidspunkt var det jo faktisk ikke afklaret endnu og derfor må man betragte det som en gældende beslutning i og med at der ikke var et flertal i folketinget som havde ændret den beslutning og

stadig væk var den nuværende opposition og det konservative folkeparti som støttede fyrre procentsmålet så hvordan kan ministeren hævde at der ikke var et nationalt mål

helt afgørende for regeringen og mig at klimarådet frit kunne arbejde men det betyder jo ikke kan have en dialog

tilbage i to tusind og femten hvor jeg sagde til klimarådet at jeg

for til den forrige regerings klimapolitik det synspunkt synes jeg faktisk er helt rimeligt

jeg som klimaminister har mulighed for og det er også derfor vi løbende har de her møder med

drøfte indholdet i rapporterne og i det hele taget drøfte det indhold der er det synes jeg er helt naturligt det betyder

ikke at jeg vil blande mig i hvad klimarådet arbejder med det står selvfølgelig klimarådet frit for

af partier der stod bag

folketingsvalget da partierne bag aftalen ikke længere havde et flertal

og så er det også således at der efterfølgende har

et beslutningsforslag her i folketingssalen om

ministeren tillader sig at antage at alternativet som ikke var valgt i folketinget da vi stemte loven igennem ikke ville have støttet op om den altså man skal

ministeren må så sige helt ærligt at det

ikke rigtig et svar hvorfor er det at ministeren i

at ministeren ikke ønskede at se konklusionerne før de var endelige hvordan forklarer ministeren så at man i to tusind og femten tager det ministeren i dag kalder en diskussion men som ministeren i sit eget læserbrev har kaldt en kontrovers med klimarådets formand om hvad der skulle behandles i rapporten har man ændret praksis har ministeren ændret praksis

man i to tusind og femten diskuterede det her med klimarådet inden rapporten var endelig

kalde det en kontrovers

virkeligheden er en overdrivelse det var en almindelig drøftelse

det er de nationale og de internationale klimaforpligtelser

man forholdt sig til den siddende og nuværende regerings klimapolitik så kan jeg sige i

jeg kan bare konstatere at det flertal der stod bag

og jeg konstaterer at det ikke lykkedes at komme igennem med et beslutningsforslag her i folketingssalen om

vinkling skriver jeg er helt enig med birch sørensen i at vi havde en kontrovers

jo ministeren der selv skriver at det her var en kontrovers

det ministeren står og siger i dag at den dialog man havde med klimarådet i to tusind og femten inden rapporten var færdig er en dialog som ingen af regeringens ministre har haft med klimarådet i de efterfølgende

om jeg var bekendt med indholdet af den og det var jeg ikke bekendt med men det betyder da ikke at jeg ikke løbende hen ad vejen

et par gange om året har haft et møde med med klimarådets formand og

aktuelle forhold og de anbefalinger som er kommet fra klimarådet

efter hver eneste rapport der er kommet fra klimarådet

sat os ned og i og i fællesskab drøftet de konklusioner der var og

sensorer til diabetespatienter

med at rulle ud og et af de problemer

børn og unge som havde problemer med at få tildelt en glukosemåler det løste vi

i diabeteshandlingsplanen med en aftale med danske regioner om at regionerne fremadrettet udleverer glukosemålere til børn og unge til og med atten år som starter i behandling for type en diabetes medmindre der

der blev afsat femten million kroner til at løbe initiativet i gang og regionerne har efterfølgende påtaget sig udgifterne

at fortsætte behandlingen med glukosemålere også efter at de unge er blevet nitten år så

at der i diabeteshandlingsplanen også er nævnt danske regioners arbejde med at udarbejde retningslinjer på området men det er et initiativ som danske regioner selv har igangsat og ikke noget vi som sådan har aftalt som en del af diabeteshandlingsplanen i to tusind og sytten det er

udarbejder fælles retningslinjer som man kan støtte sig til i de konkrete forløb

derfor vil jeg også gerne slå fast at det ikke ændrer noget ved den udrulning der ligger for børn og unge at regionerne nu er blevet forsinket i det arbejde de har iværksat i forhold til ældre det ændrer heller ikke på at det at udlevere en glukosemåler også til

med diabetes altid skal bero på en individuel lægefaglig beslutning

sættes spørgsmålstegn ved selv om regionerne er blevet forsinket i deres arbejde

nationale diabetesnetværk om at understøtte lægens faglige vurdering i den konkrete

er det jo tilfældet at der skal ligge en lægelig vurdering når det så er sagt kan jeg ligesom spørgeren konstatere

oplever en forsinkelse på området det synes jeg er rigtig ærgerligt fordi det er et område som betyder

mennesker derfor kan det også godt undre mig at det ikke er gået hurtigere og at man ikke har haft evnen til at samarbejde bedre om at lave fælles retningslinjer

diskuterede hvem der skulle have den og nogle regioner gjorde det andre gjorde ikke så skulle man jo tro at

regionerne så kunne lave de retningslinjer der lå for

fordi vi ved og det var det vi diskuterede med handlingsplanen at det koster rigtig meget hvis ikke vi giver de rigtige

blodsukkeret i i niveau vi ved at det koster tre

om året bare i sundhedsudgifter tabt arbejdsfortjeneste og så videre for at gøre det man lovede at de

i arbejdet fordi det går ud over patienterne det var jo sådan da vi diskuterede diabeteshandlingsplanen at

skulle vi prioritere hvordan vi også fra centralt hold løfter indsatsen på diabetesområdet i danmark

sige at det havde undret mig længe at regionerne ikke for længst havde løst de problemer der var i forhold til at sikre børn og unge en god behandling

fik det behandlingsredskab som en glucosesensor jo er og som kan gøre

og have mindre fokus på at skulle stikke sig i fingeren og måle deres blodsukker derfor var det en rigtig vigtig prioritering at vi i fællesskab fik løst den del men for de voksne

lige så stor udfordring i dagligdagen at man ikke har en censor der løbende måler det og derfor ærgrer

ikke har kunnet samarbejde hurtigere om at få det her arbejde iværksat sådan at man

fælles retningslinjer landet over for diabetesbehandlingen

det er netop den gruppe patienter som

er jo også den gruppe patienter som vi ser har nogle udfordringer med senkomplikationer og så videre

og prøve at presse lidt på så regionerne kommer ud med dem

der er lidt en tendens til at man har siddet og lavet retningslinjer fem forskellige steder i landet i stedet for at

at regionerne påtog sig arbejdet med at lave fælles retningslinjer og desto mere ærgrer det mig så at de er blevet forsinket

det her betyder faktisk noget for patienterne men det betyder også noget for vores medarbejdere ude på vores endokrinologiske afdelinger i forhold til hvad det er for et fagligt værktøj

har nogle stærke retningslinjer men det ville da være rart hvis danske regioner også havde løftet opgaven i tide

inden for to tusind og atten som var deres udgangspunkt i forhold til at sikre fælles

er netop nogle af de her ting hvor vi kan få nogle retningslinjer og få den samme gode indsats

at få mere ensartethed og også sikre at tingene sker hurtigere sådan at de gode resultater man får skabt nogle steder i vores sundhedsvæsen

sikre at de resultater kommer andre af ens kollegaer til gavn også med en hurtigere hastighed end vi ser det i sundhedsvæsenet

fremgår af folketingets hjemmeside